mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er

om bloktilskuddet til færøernes hjemmestyre

det er godt at vi nu er kommet videre og har brudt med fastfrysningen af tilskuddet fastfrysningen udhuler jo værdien og det er

regeringen om tilskuddets generelle størrelse som jeg opfatter det er der fra regeringens side manglende vilje til at imødekomme landsstyrets

og gode tradition vi plejer at kunne se hinanden i øjnene opnå enighed og indgå kompromiser

bloktilskuddets indførelse i nitten syv og firs har færøerne overtaget en lang række sagsområder

der er nogle såkaldte fællesanliggender tilbage

dele udgifterne rimeligt det undrer mig at regeringen nu vil noget andet

blandt fællesanliggenderne er sundhedsvæsenet en vigtig grundsøjle under velfærdssamfundet her har regeringen de seneste ti år ydet samme beløb i tilskud selv om udgifterne naturligvis er steget selvfølgelig går det ud over velfærden på færøerne sådan bør

ikke være når der er tale om et fælles område man fristes til at spørge hvorfor

fællesanliggender hvis vi ikke har en rimelig fordeling af udgifterne

nu at det var et republikansk landsstyre der bad om at få tilskuddet reduceret og fastfrosset

her er vi ude i at rokke ved selve det objektive grundlag for

tilskuddet og fastsættelsen

i den retning

der findes et fælles dansk færøsk arbejde en betænkning fra nitten syv og halvfems hvor regeringens

forpligtelser nævnes betænkningen nævner at

fællesanliggender i betænkningen nævnes også også årsagen til at tilskuddet kan forhøjes som jeg læser betænkningen er ti års naturlig udvikling

sundhedsvæsenet en god årsag til at forhøje tilskuddets størrelse

at regeringen ikke tager hensyn til at der er sket ændringer i udgifterne til

at det generelle bloktilskud er knyttet til alle udgifterne

spørgsmålet om tilskuddet til færøernes hjemmestyre genoptages til efteråret dermed er der mulighed for at

traditionen med respektfulde

reelle forhandlinger mellem regeringen

efter ønske fra den færøske regering

fra færøernes side hvor man selv opfattede en fastfrysning som en kan man sige nænsom afvikling af de økonomiske bånd

hjemmestyrets indførelse at der har været nogle landsstyrer som har overtaget

sindede landsstyre som er

vi har stabiliseret de politiske forhold bedre nu nu så så for

sørensen som ordfører for enhedslisten værsgo

som det fremgår af betænkningen

støtter enhedslisten det her lovforslag og så var der jo egentlig ikke nogen grund til at sige noget men jeg må ærligt tilstå at med de bemærkninger som kommer fra sambandspartiet

på hvilket grundlag enhedslisten støtter det her forslag forslaget går jo ud på hvis jeg skal sige det lidt populært en dyrtidsregulering af tilskuddet til færøerne og

det synes vi er en rimelig ting selv om færøerne i mange år har haft

synes vi ikke man kan argumentere imod

en dyrtidsregulering af tilskuddet men når jeg gerne vil kommentere det

på grund af de kradse bemærkninger der er

som ganske vist er en kritik af regeringen der åbenbart ikke har vist forhandlingsvilje

når vi ikke synes der er nogen grund til overhovedet

i forhold til et tilskud eller på nogen måde imødekomme de synes vi ret drastiske krav som

så er det jo fordi vi også skeler til hvad hvad pengene i givet fald skal bruges til og jeg siger ikke det her for at blande mig i i færøsk indenrigspolitik på nogen måde det er jo færøernes afgørelse hvordan man forvalter sin skattepolitik men det er svært at opfatte ansøgningen om en drastisk forhøjelse af tilskuddet som andet end noget der er forårsaget af beslutninger

den færøske regering om at man skal give

voldsomme skattelettelser til de rigeste igennem

som jeg er oplyst men det kan jo så blive afkræftet betyder at de bedst stillede i færøerne

skattelettelser på mellem fem tusind og syv tusind kroner om måneden det fremgår i øvrigt også

gå videre end regeringen gør nu det var bare lige for at få den bemærkning med

sjúrður skaale der taler for javnaðarflokkurin

er der så anden behandling anden behandling af

med en lille ændring nemlig at

seks hundrede og fire og tyve million kroner jeg skal lige sige kort om det her at

støttede den linje som der havde været før med at

men men én grund er at når der er et tillidsgode fra danmark til færøerne som går op og ned

bliver det jo en vare som kan sælges på færøerne

der opstår et fokus som jeg synes er forkert med at

nogle der kan sige stem på os så får i danske penge stem på dem så mister i de danske penge det giver et forkert fokus i i politikken og

fokuserer man på hvordan man kan få mest ud af danmark og det synes jeg

det er bedre at man i fællesskab mellem danmark og færøerne fokuserer på

hvordan færøerne kan arbejde sig frem imod at have en økonomi som er selvstændig

er færøerne ikke nogen udgift for for danmark samlet set

importerer alle vores varer gennem danmark og vi eksporterer vores varer ud gennem danmark og færøerne gør selvfølgelig det danske kongerige større mere farverigt og mere komplekst det giver også

jo mere der fokuseres på hvem der tjener på hvem og

jo mere der fokuseres på de her overførsler på

pengeforbindelsen mellem danmark og færøerne jo svagere bliver essensen i

fokuseres så meget på de her overførsler

for eksempel finder olie ved færøerne der skal jo bores igen senere i år

få når man hører nogle kræfter tale om

at andet glider i baggrunden jeg synes at målet må være

færøerne bliver så selvstændige som muligt både politisk økonomisk og administrativt

nu er der så med den her ændring åbnet

for at der igen kommer meget fokus på overførslerne

oveni det er et meget lille beløb et mikroskopisk beløb på

finanslov men princippet er der og man har bebudet nu fra færøsk side at man vil forsøge igen i år at få

penge fra danmark og stem på de andre så mister i pengene det synes jeg er et

det er en uheldig udvikling en uheldig drejning vi nu tager i fællesskabet mellem danmark og færøerne

før folketingsvalget at

vil stemme imod en aftale som det færøske landsstyre indgår det

jo i teorien i princippet forestille sig at hvis der ikke var enighed om det her i folketinget kunne jeg med min stemme annullere en aftale som det færøske landsstyre

jeg ikke at det er noget som jeg har

og derfor vil jeg på det grundlag støtte det her forslag

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

som vedtaget det er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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget det er

formand for kirkeudvalget at jeg har brug for og sige tak til

tilgang til lovforslaget l sytten som

til menighedsråd i den forbindelse fik vi os også en snak om

sogne antallet af menighedsråd og antallet af kirker

de menighedsråd der gerne vil slå sig sammen til ét sogn

to kirkeværger når der nu er to kirker det tror vi kunne

så er vi rigtig glade for at det samarbejde vi

udmøntet sig i at kirkeministeren har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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen afsluttet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

alvorlig sygdom skal kunne have mulighed for at en af forældrene kan vælge at forlade arbejdsmarkedet og i stedet passe barnet i deres eget hjem derfor er det vigtigt at familien sikres en rimelig økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste vi ved at familielivet med børn der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan være udfordrende og at både søskende forældre og barnet selv kan opleve at det daglige liv bliver besværligt l to og halvfjerds er et lovforslag om at forhøje ydelsesloftet for tabt

lovforslaget er en del af satspuljeaftalen for to tusind og tolv mellem regeringen det konservative folkeparti liberal alliance dansk folkeparti og venstre med forslaget ønskes en ændring af loven om social service § to og fyrre stykke tre så ydelsesloftet ændres fra de nuværende nittentusinde

og tretten kroner til syvogtyvetusinde og femhundrede kroner per måned

formålet med lovforslaget er at sikre familier der har børn med nedsat funktionsevne eller kroniske og langvarige lidelser bedre økonomiske vilkår med lovforslaget gives der således mulighed for at forældre kan passe deres

samtidig med at de får en rimelig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til hvilke betingelser der skal være opfyldt for at forældre kan godkendes til tabt arbejdsfortjeneste desuden er det en betingelse for at være omfattet af loven at det er nødvendigt at barnet passes i hjemmet og at det er mest hensigtsmæssigt at det er moderen eller faderen der passer barnet

tusind og ti var der attentusinde

og femten borgere der i løbet af året modtog hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste hvis ydelsesloftet for tabt

seks tusind otte hundrede af de i alt attentusinde og sekshundrede og femten modtagere modtagere af tabt arbejdsfortjeneste berøres af ydelsesloftet afsluttende vil jeg blot opsummere at venstre er tilfredse med at kunne give

familier på et fornuftigt økonomisk niveau og derfor støtter vi lovforslaget og så skal jeg

tror jeg kun vi der ikke selv har prøvet det kan forsøge at forstå

forandrende det også må være

hvis et barn i familien pludselig

en del af den

det er et markant løft man

altid diskutere om loftet skulle være højere men det her kommer til at gøre en meget stor forskel i nogle meget udsatte familiers liv

at være socialdemokratisk socialordfører og kunne stå heroppe teknikken har den tidligere ordfører redegjort meget nøje for så det vil jeg ikke gå yderligere ind i men

med et smil på læben sige at socialdemokraterne selvfølgelig

sygt barn er meget hårdt ramt det gælder hele familien hvis hverdag er påvirket af det uanset om det er sygdom af kortere eller længere varighed de følelsesmæssige omkostninger kan være meget store

der så er en økonomisk omkostning og bekymring kan livet

og fokus kan flyttes fra det primære som må dreje sig om den nære og basale pleje af ens barn

har der været drøftelser om finansiering af tabt arbejdsfortjeneste for disse forældre og det er vigtigt her at slå fast at

for eller imod at der skal findes en økonomisk kompensation det har der været enighed om drøftelserne har primært drejet sig om hvor

disse midler skal findes når dansk folkeparti

forhandlingsforløbet har været meget optaget af at midlerne ikke tages fra satspuljen skyldes det at denne puljes formål er at forbedre vilkårene

gå til eksperimenter og udviklingsprojekter på det sociale område

og derfor er det dansk folkepartis opfattelse at midlerne dertil skal findes på finansloven man må heller ikke glemme at denne kompensation beløber sig til næsten en halv milliard kroner over de kommende fire år hvilket må siges at være en meget stor del af den samlede satspulje

det også ærgerligt at regeringen ikke fandt midlerne på den samlede finanslov

tages fra den pulje som kun finansieres af penge fra pensioner og andre overførselsindkomster det er også på sin plads at nævne at en stor del af de familier som kan få del i tabt arbejdsfortjeneste

ikke er omfattet af den gruppe som betaler til satspuljen så det forstærker jo også vores ønske om at midlerne skulle have været fundet på den samlede finanslov dette var ikke muligt og derfor accepterede vi

finansieres over satspuljen men det er absolut ikke noget vi er tilhængere af og vi beklager at det ikke var muligt at få finansministeren med til at finde midlerne på den generelle finanslov men vi ønsker heller ikke at tage disse ramte familier som gidsler og derfor bakker vi selvfølgelig op om

de andre ordførere dansk folkeparti har ikke noget imod at vi hæver loftet som det sker

vigtigt at finansieringen begrundes og at midlerne findes og helst findes der hvor man mener det er mest oplagt at finde

afslutningsvis vil jeg gerne slå fast at dansk folkeparti som ansvarligt parti vælger at være en del af satspuljekredsen da vi finder at der er mange svage og udsatte i vores samfund der skal tilgodeses

afskaffe satspuljen og i stedet hjælpe

mennesker der har behov for hjælp via den samlede finanslov ville det

at foretrække og så ville det også være sådan at vi alle via vores skat ville bidrage i en størrelsesorden som kunne blive fastsat ud fra vores indkomsts størrelse desværre er

ske ændringer fremover når man når til en erkendelse af at der bliver færre midler tilbage til de

her familier i den her meget ulykkelige situation da dansk folkeparti var med til

indføre loftet i første omgang

vi kan afgøre om familier bliver ramt af en ulykkelig sygdom eller hvad det er der foregår jeg tror godt jeg ved hvad ordføreren mener

det der skete var at dansk folkeparti tog ansvar vi var med til at lave en genopretning af dansk økonomi og ud fra det måtte man så se hvilke penge der var til rådighed og der gik man så ind og kiggede på hvad der kunne være en rimelig kompensation

ramt af en alvorlig sygdom eller af et handicap men når man så oveni påfører familierne en meget vanskelig økonomi

bliver situationen jo ekstra ulykkelig nu står vi så i en situation hvor vi må rette

skaden og som ordføreren også selv fremfører bliver vi nødt til at kigge på satspuljen for at kunne gøre det

så havde vi jo ikke skullet skullet stå her og diskutere

af satspuljekredsen så derfor kan jeg ikke forstå hvorfor man bruger udtrykket vi dansk folkeparti har hele vejen igennem taget ansvar vi vil have at hver en krone der

her samfund finansieres og det er det vi har

hvor vi har været støtteparti vi er en del af satspuljekredsen og vi gør modsat enhedslisten det

tager ansvar her og vi går ikke ind nu og siger

har en overbevisning om at det er vigtigt at være med til at kigge på hvordan vi kan hjælpe de socialt udsatte i vores samfund og så længe vi har satspuljen og der ikke er et flertal for at afskaffe den så tager

som det ligefrem er en glæde at stå her på talerstolen

det er nemlig et smaddergodt forslag som sikrer en markant forbedring

vælger eller bliver nødsaget til at passe og pleje

syge eller funktionsnedsatte barn

derfor ikke kan være på arbejdsmarkedet alle de familier som det her lovforslag

vedrører står i forvejen i en meget ulykkelig situation

det er jo enhver forældres største angst at ens barn er eller bliver sygt

vil man gøre alt for sit barn

blive hos barnet og være hos barnet i stedet for at barnet

er det altså fællesskabets forpligtelse

hjælpe de pågældende familier og det er der heldigvis

lovforslag ydelsesloftet altså det maksimale loft

for tabt arbejdsfortjeneste med næsten otte tusind kroner om måneden det vil betyde at mange familier

eller lægge deres liv markant om på grund af økonomiske

der er så rigelig af andre

omstændigheder som gør at man må lægge livet om

enighed kan bringe det her forslag frem det der er rigtig betydningsfuldt for os

er at vi nu giver forældre mulighed for

kommer de i den meget ulykkelige situation at deres barn får en funktionsnedsættelse eller en alvorlig sygdom har man nu muligheden for at man kan vælge om man vil blive hjemme og passe sit barn hvis man skønner at det er det der tjener barnet og familien bedst det der sker når et barn bliver ramt af alvorlig sygdom er jo at det

ikke kun er barnet der bliver ramt det er jo hele familien og det vil sige at

en mor og far jo ikke bare én dag

det er simpelt hen en livssituation

for at give rammer til at kunne tage hånd om

det betød jo desværre at forældre ikke var helt så frit stillet i forhold til

de kunne blive hjemme og passe barnet

ikke kunne holde til det

også høre nu bred enighed om at man vil rette op på

man egentlig kunne have gjort det men her hvor vi står i

det positivt at

vi i fællesskab også kan sige at vi har lyttet til

kritikken af nedskæringerne sådan som den er udtrykt fra handicaporganisationerne

vi særlig glade for at vi kan komme kritikken i møde efter

have lyttet til handicaporganisationerne og andre interesseorganisationer og at vi nu hæver loftet for kompensationen til syvogtyvetusinde og femhundrede kroner om måneden

er det selvfølgelig ikke økonomien der står højest på dagsordenen men den kan være med til at lægge en vigtig ramme for at

både barn og forældre og familie kan komme sig vi ved også at der ikke er tale om fuld genopretning og det er jo også det der gør at vi i fællesskab nu kan sige til hinanden at vi forsøger at lægge en ansvarlig økonomisk politik på det her område

var så langt vi kunne nå og derfor tilslutter vi os lovforslaget

satte et loft over tabt arbejdsfortjeneste

advarede vi sammen med en lang række af organisationer jeg nævner

der repræsenterer udviklingshæmmede danske handicaporganisationer

dansk epilepsiforening og så videre og så videre mod at det forslag ville have katastrofale konsekvenser for forældrene og deres børn det er forældre som i forvejen har et meget vanskeligt liv som kæmper med børn med alvorlig sygdom

blev de så oven i købet også ramt af en meget meget vanskelig økonomisk situation som for manges vedkommende betød at de blev nødt til

derfor er vi selvfølgelig positive

alvorlige forringelse som man indførte dengang men vi mener ikke at det er nok vi vil meget gerne gå videre der er stadig seks tusind otte hundrede familier som modtager tabt arbejdsfortjeneste som vil blive ramt af det nye loft og som dermed stadig får et alvorligt tab i deres indtægt hvis de vælger at passe deres kræftsyge barn eller svært handicappede barn derhjemme så enhedslisten vil fortsat arbejde for at loftet skal være markant højere eller fjernes helt dernæst vil jeg også gerne kommentere på finansieringen af forslaget det bliver finansieret via satspuljen som flere har været inde på og i enhedslisten mener vi ikke at det er rimeligt at førtidspensionister

og andre grupper som som hører til den gruppe i danmark der har absolut lavest indtægt skal betale for for eksempel handicappede

også var inde på kan det være meget problematisk på den måde at lægge et permanent tiltag ind i en satspulje som jo skal forhandles

år til år så vi vil arbejde for at det her projekt bliver finansieret via finansloven

bare kommentere på hele forløbet man må sige

er let at være barn med alvorlig sygdom eller handicap eller være forældre til barnet for den sags skyld reglerne er blevet ændret frem og tilbage og det skaber selvfølgelig utrolig stor usikkerhed for familierne

det er vigtigt at understrege at vi fra folketingets side har et ansvar for at de forældre og deres børn som i forvejen slås med så store problemer og så meget andet i form af alvorlig og livstruende sygdom eller handicap ikke også skal slås med de offentlige myndigheder det skal ikke være

som skal betale prisen for at danmark har et et økonomisk problem

er at den foregående regering gav meget store skattelettelser især til de danskere som i forvejen har mest derfor mener jeg at det der burde være løsningen på de her problemer er at man annullerer de skattelettelser som blev givet til de højeste indkomster så vi som samfund

at de familier som bliver ramt af de her ulykkelige omstændigheder ikke også skal slås med en alvorlig økonomisk situation

hvorfor er enhedslisten så ikke en del af satspuljekredsen hvorfor vælger man ikke at være med

vi er ikke de store tilhængere af selve puljen som sådan eller af hvordan den er finansieret

med de øvrige partier og og at fordele nogle midler til udsatte grupper jeg forstår simpelt hen ikke at man som medlem af enhedslisten

med

vi bruger af de penge som burde tilhøre førtidspensionister kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister det kan ikke nytte noget at vi tilrettelægger en socialpolitik på baggrund af de mennesker

en ekstraskat på dem der mener jeg at det vil være

finanslovforhandlinger

at de de tiltag der i dag bliver finansieret via satspuljen skal finansieres via

det bliver finansieret over finansloven hvordan arbejder

faktisk er et rimelig pænt beløb men enhedslisten er

sige husk at alle penge jo skal findes

det skal finansieres og det glemmer man måske lidt

hvis vi annullerer skattelettelserne for bare de ti procent rigeste danskere

milliard kroner hvert eneste år

i forhold til hvordan vi arbejder for at afskaffe satspuljen

den kommende skattereform som vi skal diskutere i folketinget det kunne være et bud på hvordan man

aflevere en ekstra skat til satspuljen hvert eneste

fuldt ud tilslutte sig forslaget om at forhøje ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste syv tusind kroner hver måned før skat er den konkrete forbedring for familier hvor mor eller far bliver hjemme fra arbejde arbejde for at passe et sygt eller handicappet barn og dermed ikke kan tjene en fuld løn

og femhundrede forældre der passede deres børn

at pasning i hjemmet var nødvendig med dette lovforslag sikrer vi at disse i forvejen

debatten debatten er som altid når vi taler om satspuljen også lidt en debat om

nu engang er hvor man jo tilbageholder en en del af

har vi puljen og puljen bruger vi i satspuljekredsen til at dele penge ud til en masse gode initiativer som vi mener vil

bedre og give bedre muligheder for handicappede for børn med funktionsnedsættelser for prostituerede og for hjemløse for alle mulige sårbare udsatte grupper

satspuljen en pulje som vi hvert år fordeler

og som vi forhandler ganske grundigt fordi der ligger rigtig mange gode ting i selve satspuljeaftalen

sige tak for kommentarerne der har været i dag til

for tabt arbejdsfortjeneste jeg tror at næsten alle ordførere har været inde på

og at den situation jo selvfølgelig kun forværres hvis man også skal slås med med spekulationer om hvordan økonomien skal hænge sammen

løfter vi det loft som tidligere var blevet lagt ind

vi har valgt at lægge loftet på syvogtyvetusinde

og det er jo resultatet af de politiske drøftelser der har været det er et loft som betyder at ganske mange forældre vil opleve en indtægtsfremgang der vil stadig væk være nogle

vil blive berørt af det men det vil være en markant forbedring jeg vil sige tak for debatten og

at selve debatten om om fattigdom har vi jo afskaffet fattigdomsydelserne vi har hævet

debatten om hvordan vi bekæmper fattigdom og hvordan vi får mennesker gjort arbejdsmarkedsparate får dem i gang med

er en vigtig debat at tage men selve debatten om tabt arbejdsfortjeneste er en sejr i dag som vi kan glæde os over i fællesskab nu gør vi noget godt for de forældre som har syge børn og noget godt for de børn der lider derude

åbnet jeg giver først ordet til fru karen ellemann

også kommer til at gælde for børn mellem tolv og femten år

hensigten med at gøre det er selvfølgelig også

konkret betyde at den nuværende lov som tilbyder ledsageordning til de unge mellem seksten og atten år

så bliver udvidet sådan at tilbuddet altså også kommer til at gælde allerede

tolv til femten årige hele den her ledsageordning og udvidelsen af den den blev indført på forsøgsbasis tilbage i

har man så efterfølgende evalueret og

næsten sige at det siger sig selv at evalueringen viser at det var en af den type initiativer som virkelig blev blev godt modtaget og der var generel tilfredshed både hos de pågældende som selv modtog

selvfølgelig også både hos forældre og

ønsker at deltage i forskellige selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet er man

mener vi i venstre også og vi bakker op om om det man er blevet enige om i

afhængighed og at man herigennem altså får skabt mere frihed og mere selvbestemmelse i de unges liv ganske enkelt siger vi

funktionsnedsættelsen begrænse

en rapport fra sfi som viser

i høj grad belaster barnets sociale relationer til eksempelvis jævnaldrende kammerater og det her forslag det her initiativ vil helt klart hjælpe

helt generelt kan jeg konstatere og tilslutte mig vi finder det glædeligt i venstre at der fokuseres på børn og unge med funktionsnedsættelse og

lovforslaget om det her tilbage i to tusind

enighed om det i folketinget for vi synes

vigtigt at vi sikrer at også

bede dem om at følge med hvis man gerne ville ud og

godt at vi nu får udvidet den ordning vi jo allerede har

seksten til atten årige unge til også at gælde unge mennesker ned

til tolv år det tror jeg vil gøre en rigtig stor forskel for den her gruppe

at de kan blive mere selvstændige og mere uafhængige af at få

ret væsentligt at sige tror jeg at det

aflaste forældrene men det handler om at sikre at også unge og børn med funktionsnedsættelser har ret til et ungdomsliv det forbedrer vi nu med med forslaget her

der af den ene eller den anden årsag lever med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

ville vel være mærkeligt men det er vigtigt at der fra samfundets side gøres en indsats for at hjælpe disse mennesker til at få en tilværelse der er så lig

tilfældet med det her lovforslag når man når teenagealderen sker der store forandringer

at der er en ledsageordning i lov om social service det skylder man især de unge men faktisk også deres forældre for uanset hvad kan der være mange sidegevinster i det daglige liv sammen med familien når alle kan komme hjem og have oplevet noget og derefter fortælle den øvrige familie om det

sænket så ordningen også kommer til at omfatte de tolv til femten årige

mange årsager til det for mig hænger det sammen med at vi i dag har en ungdomskultur

at man inden man ændrede loven fuldstændig satspuljeaftalen for to tusind og otte blev enige om at lave et forsøg

at være en succes og det kunne man se i forbindelse med den evaluering der blev lavet i sommeren to tusind og elleve

er at det har haft en positiv virkning på de unges fritidsliv

kunne deltage i selvvalgte aktiviteter på den måde føler man

som en del af fællesskabet hvilket jo netop for personer med funktionsnedsættelse er meget afgørende for en høj livskvalitet når vi i dag behandler forslaget er det egentlig ikke for at ændre på en masse betingelser fordi de faktisk

og da dansk folkeparti jo er en del af satspuljekredsen bakker vi op om forslaget og håber selvfølgelig at det her forslag med sin vedtagelse vil være medvirkende til at mange børn og unge får nogle gode oplevelser

med andre jævnaldrende og at det selvfølgelig kan bidrage positivt til den samlede families

en udvidelse af ledsageordningen som gør at unge og børn

holde øje med dem og følge med i alt hvad

os radikale og det er nemlig det at selv børn og unge har ret til personlig frihed

de selvstændigt kan bestemme og kan

rigtig vigtigt at børn og unge har ret til

muligt at også de tolv til femten årige

kan få ledsager med når de ønsker at deltage i aktiviteter

den blevet godt modtaget af de seksten til atten årige og nu får de yngre så også muligheden vi synes det er meget positivt at også den yngre gruppe

nu får mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet uden altid at skulle bede far eller mor om hjælp vi skal gøre hvad vi kan for at tilstræbe at unge får mulighed for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge selv om de for eksempel er blinde eller sidder i kørestol skal de have mulighed for at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter som for eksempel at gå i biografen

uden at skulle have forældre med for mig at se er forslaget en del af vores samlede arbejde for at sikre større inklusion i samfundet af børn og unge med nedsat funktionsevne vi skal hjælpe de unge til at blive mere selvstændige uafhængige af hjælp

være noget der kan komme til at gavne dem videre i deres voksenliv det er også vigtigt at den her gruppe af børn og unge får en reel oplevelse af at de kan blive en del af det samfund der omgiver dem

demokratiske muligheder som de vil møde

når de bliver ældre jeg er glad for at der i forslaget lægges vægt på at det er vigtigt at det er noget de unge selv skal være med til at

og at der skal gøres opmærksom på

et forslag vi bakker fuldt op om

glade for at der er bred enighed om det og at familierne nu kan vælge

er noget som forældre skal deltage i eller om børnene

påbegynde deres mere selvstændige ungdomsliv ud fra deres egne behov

det betyder at der skal flere voksne i daginstitutionerne så det ikke er ren opbevaring men det betyder også at børn med et handicap

mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmets fire vægge på linje med deres jævnaldrende når man er tolv år gammel er det helt almindeligt at tage til børnefødselsdag eller hjem

en kammerat efter skole uden

når man er femten år er det almindeligt at tage i biografen eller i byen med kammeraterne uden at forældrenes øjne hviler i nakken

det skal børn og unge med handicap naturligvis også have mulighed for det kræver at aldersgrænsen på seksten år for at få en ledsageordning revurderes

vi så sådan set også gerne at folketinget tog en diskussion om børn

men det skal ikke ligge det aktuelle lovforslag til last

samtidig også gerne fremhæve pointerne i høringssvaret fra danske handicaporganisationer socialrådgiverforening om at forslaget også bør gælde for børn med sindslidelser de har også et behov for at møde venner og jævnaldrende uden

uden for skoletid og det bør være muligt at uddanne ledsagere som kan varetage de særlige behov som gælder disse børn

godt tænke mig at folketinget eller socialudvalget tog en diskussion om i fremtiden endelig bliver jeg nødt til at kommentere

at man endnu en gang vælger at finansiere et sådant forslag

som i øvrigt er ganske udmærket via satspuljen satspuljen betales jo af førtidspensionister folkepensionister kontanthjælpsmodtagere og nogle af de grupper som i forvejen har

derfor vil vi fra enhedslistens side arbejde for at ledsageordningen bliver finansieret via finansloven jeg synes ærlig talt det er en lille smule pinligt at en lang række partier ingen nævnt ingen glemt stiller sig op før valget og siger at de vil afskaffe satspuljen men der sker ikke noget som helst de samme partier melder sig alligevel klar år efter år til at bruge af satsmidlerne men de kan jo få en chance

vi givetvis på et tidspunkt igen fremsætter vores udmærkede forslag om at afskaffe satspuljen

at opsummere vi støtter forslaget om at udvide ledsageordningen

også godt for danmark som sådan jeg tror på at vi alle sammen bliver klogere af at omgås mange forskellige mennesker i skolen

arbejdet og i bybilledet derfor skal vi selvfølgelig

mellem tolv og femten år med nedsat funktionsevne undersøgelser viser at den nuværende ledsageordning i praksis opfylder de formål

brugere myndigheder ledsagere og pårørende deler helt overvejende

at den styrker brugernes frihed og uafhængighed og at den styrker deres selvstændighed ved denne udvidelse af den eksisterende ordning sikrer vi at også børn og unge mellem tolv og femten år får mulighed for et aktivt socialt liv

kommentarer der er faldet i forbindelse med lovforslaget jeg tror vi alle sammen er enige om

som har en funktionsnedsættelse føler at de er en del af vores fællesskab og at vi åbner op sådan at de kan føle at der

til dem det viser vi meget tydeligt med det her forslag og der er faldet mange smukke og kloge ord som jeg synes jeg bare vil bakke op om et ungdomsliv handler om at kunne bestemme selv og det gælder selvfølgelig også når man har en funktionsnedsættelse så jeg vil sige tak til

knytte en kommentar til enhedslistens ordfører som spurgte til hvorfor det ikke også er

få adgang til den her ledsageordning der har vurderingen været den at hvis man har

må der stilles nogle særlige krav til indsigt og træning som ligger ud over de kvalifikationer der

brug for ledsagelse er det i stedet

servicelovens § to og halvtreds og nogle af de foranstaltninger der ligger deri man skal anvende såfremt

om børn og unge med sindslidelser

og jeg giver ordet til fru

selvfølgelig en udvikling som venstre bakker op

institutionernes bestyrelser i højere grad selv kan træffe bestemmelser om vedtægtsændringer

ministeren til godkendelse venstre ser dette lovforslag som et skridt i den rigtige

større decentralisering af magten

en fordel for uddannelsesinstitutionerne men jo også

fordel for ministeriet lovforslaget vil lette de administrative arbejdsgange og vil

million kroner årligt fra to tusind og tretten og

der er med l fire og halvfjerds tale om en ønskværdig forenkling af en ellers omfattende proces og venstre

uddannelsesinstitutioner ved at ændre kravet om at ministeriet for børn og undervisning skal godkende alle vedtægtsændringer

de selvejende uddannelsesinstitutioner institutionernes bestyrelser skal med lovforslaget hermed selv kunne træffe bestemmelser om vedtægtsændringer

administrative lettelser i ministeriet og uddelegering af kompetencer til en lang række uddannelsesinstitutioner forslaget har været sendt i høring og svarene herfra har givet anledning til en enkelt ændring og et par

at der efter forslaget intet til hinder er for at det af en skoles vedtægt fremgår at nettoformuen ved skolens nedlæggelse anvendes til skoleformål på en skole med samme grundholdning som den ophørende skole men ellers er der almindelig tilslutning til lovforslaget

regelforenklinger og elimineringen af unødigt bureaukrati i den offentlige forvaltning er et

kan foregå samtidig med at der uddelegeres kompetencer

lokale skolebestyrelser er det positivt

million kroner og i to tusind og tretten og

mindre e mail nusseri og derfor kan dansk folkeparti tilslutte sig forslaget

at slippe for papirnusseri og selv om det tydeligvis kræver en del papirnusseri

når frie skoleformer og selvejende institutioner ændrer deres vedtægter fremover vil det

afbureaukratisering er et princip vi hylder meget i radikale venstre det skyldes to

tid på andre og vigtigere ting for det andet er det at vise tillid tillid til at bestyrelsen og generalforsamlingen på den enkelte skole godt selv kan administrere størstedelen af deres vedtægtsændringer jeg håber at vi i fællesskab fremadrettet kan finde endnu flere tiltag som dette så skolerne

om et afbureaukratiseringsforslag som giver rigtig rigtig

tråd med den tradition som vi med den nye regering prøver at etablere nemlig at vise tillid og samtidig

afbureaukratisere der hvor det giver mening

at enhedslistens ordfører

en række af de øvrige ordførere også som en forenkling af proceduren for godkendelse af vedtægtsændringer så der er ikke så meget nyt

at vi ligesom de andre partier går ind for bureaukratiske forenklinger så man kan bruge kræfterne i skolerne til at udvikle undervisningen

undervisningsministeriet kan tage sig af det de

vil så ikke undlade at bemærke at

meget længere med afbureaukratiseringer forslagene

jeg vil da gerne hviske ministeren i øret at hvis

en afskaffelse af de nationale test og de

med enhedslistens tilslutning tak

holde følgende tale liberal alliance hilser ønsket om at lette de administrative byrder for de selvejende uddannelsesinstitutioner ved at ændre kravet om at ministeriet skal godkende alle vedtægtsændringer for de

tiltag der kan forenkle og forbedre processer har altid vores interesse og særlig hensynet til de selvejende institutioner og deres muligheder for at kunne bidrage med værdier til samfundet og agere frit ligger os på sinde vi bemærker at de hørte repræsentanter for skolerne generelt er positive over for forslaget om regelforenkling dog bemærker vi at foreningen af frie fagskoler er bekymrede for at forslaget indebærer en ministeriel adgang til at regulere forholdet mellem bestyrelse og generalforsamling og vi ønsker dette belyst yderligere gennem udvalgsbehandlingen samtidig hæfter vi os ved at dansk friskoleforening bemærker at dialogen mellem skoler og ministerium skal ske i en dialogbaseret atmosfære og at

ikke altid er tilfældet i dag i dansk friskoleforening deler man en erfaring der viser at ministeriet ofte agerer mere som en juridisk myndighed end som et serviceorgan over for

om lovens bogstav men også om hvordan loven forvaltes vi vil derfor nøje følge ministeriets dialog med de frie skoler og forlange at ministerielle tilsyn gennemføres gennem dialog

et højt informationsniveau i erkendelse af

kan være tale om menneskelige fejl og ikke vrangvillighed hvis friskolens vedtægter ikke lever op til ministeriets krav tillid åbenhed og et højt informationsniveau kan bidrage til at skabe et bedre samarbejde mellem ministerium og skoler og samtidig forhindre ressourcespild gennem

positivt på sådan en regelforenkling som den vi har til

købet genererer en lille besparelse

for de selvejende uddannelsesinstitutioner

tror på at selveje giver et større lokalt medansvar og

på forskellig vis har sat ord på hvad

blevet brugt flittigt er regelforenkling afbureaukratisering decentralisering mindre e mail nusseri og mindre papirnusseri

essensen af lovforslaget og jeg

det ændrer ikke på at bestyrelsen ligesom hidtil er den øverste ansvarlige for institutionens virksomhed og i den forbindelse også er ansvarlig for at vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen

tilføje at ministeriet fremover vil føre stikprøvevis tilsyn med at institutionernes vedtægter er i overensstemmelse med lovgivningen

lovforslaget også kulturministerens område fordi folkehøjskolerne

vil jeg igen takke for den meget brede og

jeg giver ordet til herre peter juel jensen

der har til formål at administrere administrere refusions og tilskudsordninger der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal

aer opkræver et arbejdsgiverbidrag per fuldtidsbeskæftiget fra alle arbejdsgivere der er omfattet af lov om arbejdsmarkedets tillægspension forslaget vi behandler i dag går ud på at ændre kravene til revision af årsregnskabet for aer således at kravet til antallet af revisorer der skal forestå revisionen af årsregnskabet reduceres fra mindst to revisorer til mindst en statsautoriseret revisor lovforslaget ændrer således ikke ved at der ved revisionen af

skal medvirke mindst en statsautoriseret revisor forslaget betyder imidlertid at der ikke længere behøver

at deltage mere end en revisor i revisionen af årsregnskabet hvis den pågældende har en statsautorisation efter lovforslaget vil det fortsat være bestyrelsen

der udnævner revisor det foreslås imidlertid at udnævnelsen af revisor ikke længere skal ske for et bestemt tidsrum på tre år det vil således være op til bestyrelsen frit at udnævne en revisor for en kortere eller længere periode end tre år bestyrelsen kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage det er et forslag som giver noget mere fleksibilitet for

arbejdsgivernes elevrefusion således at antallet af revisorer reduceres og det i fremtiden vil være muligt for bestyrelsen for aer at udnævne revisor for længere eller kortere tid end tre år med lovforslaget

som opstår ved en samlet administrationsaftale for revision med

jo arbejdsgivernes elevrefusion og derfor er det bare en tilpasning der sker

er vores ordfører på området så jeg er blevet bedt om at læse følgende op formålet med lovforslaget er at forenkle reglerne for revision af årsregnskabet for arbejdsgivernes elevrefusion fremover skal årsregnskabet for aer

revideres af mindst en statsautoriseret revisor og udnævnelsen af revisor skal ikke længere ske for et bestemt tidsrum på tre år

de lidt tekniske lovforslag vi behandler her i dag

stå heroppe og diskutere dem synes jeg men sf støtter naturligvis det her forslag om

hvordan de vil organisere sig i forhold til antallet af revisorer

vi støtter naturligvis også op om at det kan give

besparelser i forhold til at drage nytte af de aftaler som

det synes jeg sådan set vi har fået forklaret

både i forhold til udskiftning af revisor og

støtter vi lovforslaget jeg vil bare knytte en lille kommentar

arbejdsgivernes elevrefusion jo ikke er hvordan deres årsregnskab bliver revideret

om det reelt er med til at skaffe flere praktikpladser

får mulighed for eller lejlighed til at diskutere her i salen

af ansvaret for at skaffe de praktikpladser

nummer l fem og halvfjerds er at ændre reglerne for revision af årsregnskabet for arbejdsgivernes elevrefusion

til antallet af revisorer og det tidsrum for hvilket en revisor udnævnes

positive over for lovforslaget samtidig opfordrer vi til at vi i dette ting tager fordomsfrie debatter om de bredere perspektiver omkring en optimal udnyttelse af arbejdsgivernes elevrefusion og mulighederne for at skabe gode og fleksible praktikordninger uden brug af tvang praktikpladser oprettet ved tvang betyder et ringere udbytte af uddannelsen øget offentligt forbrug og virksomheder der tvinges til at bruge ressourcer på andet end deres kerneopgaver i en tid hvor de er presset af dårlige rammevilkår

at vi tænker kreativt så vi kan sikre et højt uddannelsesniveau for vore unge også i en krisetid i stedet for at forfalde til politisk dovenskab og tvangsordninger

er en tillids og afbureaukratiseringsregering

der er med til at afbureaukratisere og så kan vi tage den store diskussion om den generelle afbureaukratisering en anden god gang men tak for

med en enkelt kommentar for både enhedslistens ordfører og liberal alliances ordfører forholdt sig til det som jo er det allervigtigste når vi snakker

aer ordningen arbejdsgivernes elevrefusion nemlig at den er med til at motivere virksomheder til at skabe flere praktikpladser

at at der er en gulerod til dem der opretter praktikpladser finansieret via aer ordningen og at dem der ikke gør det betaler til aer ordningen

vi har en mangeårig fin tradition for at arbejdsgiverne

rigtig gode til at gå ind og løfte i forhold til praktikpladsopgaven

men det er som sagt ikke lige det lovforslaget går ud på men

mekanismen er jo det der er det centrale nemlig hvordan vi sikrer at alle unge

enten ude i virksomhederne eller som alternativ

en skolepraktik eller lignende sådan at vi får nogle rigtig dygtige håndværkere også i fremtiden selv om der er krise lige nu men tak for modtagelsen

det mulighed for at ikkeboligberettigede

når disse boliger ikke er udnyttet

boligerne for

for kørsel i egen bil hvis det ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt at benytte

i loven det er

det pågældende lovforslag

sikre på at at det står det det rigtige sted og også at det skal i folketingssalen for at blive ændret hvis der skal ændres på det igen vi synes

socialdemokraterne at det er yderst fornuftigt

men på de præmisser at hvis der kommer et medlem der

for en frist på to uger

frigøre boligen til den der er fuldt berettiget til den det er en ny ordning i forhold til den eksisterende ordning og den hilser vi velkommen for vi skal selvfølgelig ikke som stat eje nogle nogle

om at fastsætte regler for adgang til ydelser under orlov

hvis et medlem har flyttet bolig

er der så en bemyndigelse til til formanden herinde

kørsel til visse politiske aktiviteter og ikke kun

mellem hjem og nærmeste offentlige transportmiddel

tid kan nå rundt til alle hjørner af danmark og der er det jo ikke altid at de offentlige transportmidler

tidsmæssigt konkurrencedygtige og de er det heller ikke nødvendigvis økonomisk så det at give os adgang til at bruge den private bil en gang imellem

faktisk også noget økonomi i så er der en lille kuriositet som jeg synes når vi nu har så god tid i dag at vi allerede er på

i folketingsvalgloven står i hankøn men at det nu

bliver gjort sådan at vi får nogle kønsneutrale ord ind i folketingsvalgloven så med de bemærkninger kan den socialdemokratiske gruppe

det radikale venstre finder at det er en rigtig rigtig god idé

at folketinget nu administrerer en række boliger til medlemmerne det kender vi fra andre lande også fra de nordiske lande som har haft sådan en ordning igennem rigtig mange år nu får vi en tilsvarende ordning i danmark og det synes jeg

vi håber at vi kan fortsætte den linje og få udbygget boligantallet så det matcher

der er en pragmatisk god mulighed for

gøre undtagelser for medlemmer der bor på sjælland i en vis afstand fra københavn

den fleksibilitet der ligger her i forslaget er kærkommen

der kan være forhold som vi slet ikke har overskuet eller har fået øje på endnu når vi lovgiver men der er altså givet mulighed for fleksibilitet og handling i konkrete sager

øvrigt er der en række andre forbedringer og præciseringer omkring vilkårene for det

plads i et moderne samfund

også medforslagsstiller så jeg

fru thyra frank som ordfører for

tale i forbindelse med behandlingen af l ni og fyrre det er vigtigt at vi i folketinget har et fast øje på de ordninger vi vedtager for os selv vi skal altid huske at det i sidste ende er de danske skatteydere

vi i liberal alliance tidligere har stillet forslag om at vores pensionsvilkår kommer til at være i bedre overensstemmelse med borgernes det lovforslag vi behandler i dag sikrer på en række områder en større fleksibilitet i udnyttelsen af folketingets lejligheder samt i forhold til befordringsgodtgørelsesreglerne medlemsboligerne vil med

i højere grad end i dag være udlejet og ordningen vil derfor i højere grad bære økonomisk i sig selv og det er fornuftigt i liberal alliance ser vi gerne at man går endnu videre ad det spor vi agter derfor også at sikre en drøftelse i udvalget om muligheden for at give folketingets formand hjemmel til at dispensere i sager om støtte til boliger som blandt andet jyske folketingsmedlemmer allerede ejede i københavn

flere der har bedt om ordet jeg vil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

dette beslutningsforslag er som bekendt folketingets ansvar og jeg vil på præsidiets vegne følge debatten med henblik på den videre behandling forhandlingen er åbnet herre bertel haarder som

på

kan opfordre statsrevisorerne til at lade rigsrevisionen

skrive en beretning om et forhold af offentlig interesse og så vil det for fremtiden være sådan at når udvalget modtager rigsrevisionens

statsrevisorernes kommentarer så at sige være vedhæftede så man derved får en samlet vurdering fra statsrevisorerne og rigsrevisionen

hvis man kan stille spørgsmål til

er det hvorfor det ikke allerede er sådan i dag men svaret er at nu bliver det i hvert fald sådan hvis folketinget godkender

noget før jeg vil netop sige at når et udvalg anmoder om at få noget undersøgt er det

man får en samlet vurdering fra begge instanser så man kan forholde sig til den samlede beretning

at man nu udtaler sig samlet eller i forlængelse af hinanden for det er jo ikke en fælles udtalelse det er to selvstændige udtalelser

holde fast i her men det bliver stadig væk inden for den to ugers frist der ligger i det så et udvalg vil stadig væk bliver serviceret efter det

de anmoder om så vi støtter beslutningsforslaget og vil selvfølgelig også stemme

at det er en glimrende anledning til

påpege over for udvalgene i folketinget at

rigsrevisionen og statsrevisorerne faktisk spiller en meget væsentlig rolle for vores

udvalgene har muligheder som

del af det politiske arbejde der

kan styrke opfølgningen på de betænkninger beretninger der kommer fra

at vi har en solid og tillidsvækkende revision af alle vores aktiviteter

enhedslisten har ikke nogen ordfører i salen fru thyra frank som

danske statslige revisionsordning den foreslåede ændring betyder som bekendt at når et folketingsudvalg fremover modtager beretninger fra rigsrevisor og statsrevisorernes bemærkninger hertil bliver det som en samlet pakke derfor vil folketingsudvalget naturligvis have et bedre grundlag til at tage stilling i den sag beretningen vedrører det er endvidere værd at bemærke at det med ændringen vil være sådan at folketingsudvalget i alle tilfælde vil have modtaget statsrevisorernes bemærkninger til beretningen inden den to ugers frist som udvalget har til at meddele statsrevisorerne om det vil lade rigsrevisors rigsrevisors beretning i sin helhed indgå eller optrykke som bilag til en udvalgsbetænkning eller beretning inden de begynder at løbe dette medfører i sagens natur en større fleksibilitet for udvalgene

en sikkerhed som er nødvendig også i vores system

henvises til udvalget for forretningsordenen hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

og tyve titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om at ressortansvaret for statens ejerskab af christiania området overføres fra finansministeriet til klima energi og bygningsministeriet meddelelsen vil fremgå af